udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om udviklingen i eu samarbejdet eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

forhandlingen er åbnet værsgo herre thomas

jeg læser hans tale op her l halvtreds som vi behandler i dag skal ses i sammenhæng med lov nummer tre

ni og halvtreds af niogtyvende april to tusind og atten om ændring af kildeskatteloven ligningsloven sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven lovforslaget medfører en ændring af den såkaldte dis lov og lovforslaget har til formål at sikre mulighed

overenskomstdækning med danske faglige organisationer for alle søfarende på skibe der primært udfører en række offshoreaktiviteter på dansk søterritorium eller kontinentalsoklen lovforslaget indebærer dermed en lovbaseret løsning til sikring af danske arbejdsvilkår på disse skibe lovforslaget betyder at det klart fremgår at ovennævnte skibe er omfattet af den danske model samtidig betyder lovforslaget at søfarende på skibe som udfører en række aktiviteter i offshorebranchen også kaldet hotelskibe bliver omfattet af reglerne om skattefri hyre lovforslaget skal ses som et tiltag til at fastholde og styrke den danske offshoresektors konkurrenceevne på det globale marked det fremgår af høringssvarene at der er bred opbakning til lovforslaget fra alle parter på området og det er vigtigt

den danske model sikres på ovennævnte skibe og at den danske konkurrencesituation i offshorebranchen styrkes det er vigtigt for for os at danske løn og arbejdsvilkår sikres så der ikke opstår unfair konkurrence fra udenlandsk arbejdskraft på området på den baggrund kan

om lovforslaget afslutningsvis skal det lige nævnes at den del af lovforslaget som omhandler tonnageskatteordningen og dis skatteordningen forudsætter en godkendelse fra europa kommissionen

en del af de ting der indgik i den erhvervs og iværksætteraftale som regeringen indgik med en række af folketingets partier tilbage i november to tusind og sytten med lovforslaget

sådan at man får

med at blive en lovbaseret løsning i forhold til at sikre at arbejdsmarkedets parter kan indgå aftaler

udbetalingsstruktur i forhold til mange af de skibe der opererer i dansk område eksempelvis vagt og

rørlægnings og kabelskibe og også de

beværtning for dem der arbejder på boreplatforme og så videre

den her udvidelse af dis skal det være

hvor begge arbejdsmarkedets parter vil kunne se sig i en samlet aftale og vi så sådan set allerhelst at det blev en aftalebaseret løsning

skik indgik en fælles

aftale og så skulle afprøve om ikke det ville være nok men forhandlingerne har trukket ud i kontaktudvalget under dis og det endte jo så med at det mest opnåelige var at man lavede en lovbaseret løsning og det er så det som vi får implementeret med det lovforslag som ligger her og det ligger fint i tråd med at vi får sikret de her arbejdstagerrettigheder også i forhold til de yderligere typer af skibe som bliver omfattet af dis modellen så vi hilser det velkommen og det er som sagt en del af en tidligere aftale med regeringen og vi

en rigtig god erhvervs og iværksætterpakke som vi lavede i

vi udvider dis ordningen og her er så en opfølgning

håndteret den diskussion og

var i forhold til hvordan overenskomstdækningen blev håndteret vi følger de anbefalinger som arbejdsmarkedets parter

forholdene jeg er grundlæggende meget optaget af at fastholde

det blå danmark det er jo altid særlig rart for en venstremand at tale om det blå danmark og her er der heldigvis tale om noget af det blå danmark som der er bred

være sikre på at vi fastholder en dansk styrkeposition og det kræver at vi løbende kigger på de rammevilkår

og det her forslag ligger sådan set i rigtig god forlængelse af de mange initiativer der er taget også i forbindelse med en maritim vækstplan

altså med til at styrke konkurrenceevnen inden for det blå danmark

vi glæder os endda over at det er et om end et lille skridt

den skændige § ti i dis loven lovforslaget skal ses i sammenhæng med det lovforslag om en udvidelse af dis ordningen som blev vedtaget i

det lovforslag var nærmest gjort betinget af at arbejdsmarkedets parter på området co søfart og

i fællesskab kunne komme med en anbefaling til hvordan man kunne sikre ordentlige løn og arbejdsforhold for søfolkene på de skibe som nu vil blive omfattet af dis ordningen

i co søfart ind for at der blev tale om en lovbaseret løsning som ville sikre at de faglige organisationer i danmark kunne overenskomstdække alle søfolk om bord på skibe under dansk flag uanset deres bopæl og nationalitet

ti stykke to og tre i stil med den undtagelse der i forvejen gælder for færger i fart mellem danske havne og havne i landene omkring os den såkaldte færge

kravene fra de søfarendes organisationer om at kunne overenskomstdække de pågældende skibe selv om de nu bliver omfattet af dis ordningen da der jo er tale om mere mere statsstøtte til et erhverv som i forvejen har relativt gunstige vilkår

så skal ordningen lige godkendes i europa kommissionen men mon ikke

denne ordning eller lignende ordninger i andre medlemslande til gengæld har fns arbejdsmarkedsorganisation ilo som tager sig af arbejdsmarkedsforhold jo gentagne gange kritiseret danmark for netop dis lovens

ti stykke to og tre som man mener strider imod ilo konventionerne nummer syv og firs om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig

og halvfems om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger

skændige og udanske §

må lykkes at skabe flertal i dette ting for at

og dermed give de danske søfarendes fagforeninger mulighed for at kæmpe for ordentlige løn og arbejdsvilkår

i agterstavnen imens glæder vi os over at det er lykkedes for søfolkenes fagforeninger at få endnu en undtagelsesbestemmelse så vi nu har både en færge

og det tyder jo på at det kan lade sig gøre at komme helt af med

med danske faglige organisationer for alle søfarende på skibe forslaget er en opfølgning på en aftale mellem regeringen dansk folkeparti og radikale venstre om erhvervs og iværksætterinitiativer som blev indgået den tolvte november to tusind og sytten forslaget er dermed en del af et større lovkompleks som har til formål at styrke den danske offshoresektors konkurrenceevne ved en udvidelse af dis skatteordningen den dagsorden er vigtig for liberal alliance hvorfor vi også er med i aftalen om erhvervs og iværksætterinitiativer aftalen skal følges op og

sikre muligheden for at indgå danske overenskomster hvilket vi så gør nu

fornuftigt ud det indeholder de anbefalinger som arbejdsmarkedets parter har givet i kølvandet på en udvidelse af dis loven og og derfor er

i alle aftalerne der ligger bag det her forslag støtter vi selvfølgelig også selve lovforslaget

med at være det lovforslag som vi behandler nu

ligger i forlængelse af den udvidelse af dis ordningen som vi lavede tidligere i år i forbindelse med at vi aftalte erhvervs og iværksætterpakken her blev det aftalt at vi udvidede dis men under forudsætning af at der blev indgået en aftale mellem arbejdsmarkedets parter som skulle sikre overenskomstdækning og ordnede forhold på arbejdsmarkedet arbejdsmarkedets parter er så efterfølgende kommet tilbage med en anbefaling om at man laver en lovbaseret løsning som skal sikre danske arbejdsvilkår

så det vi behandler nu det kan vi selvfølgelig bakke op om i det konservative folkeparti er vi rigtig glade for at det lykkedes at få udvidet dis ordningen sådan at danske søfolk

fremover bliver mere attraktive når de for eksempel arbejder i offshoresektoren i nordsøen

hen ufattelig vigtigt at vi har gode vilkår for vores søfolk fordi deres kompetencer er vigtige hvis vi skal bevare danmarks stærke position inden for det maritime område det blå danmark beskæftiger samlet set omkring ethundredetusind i danmark og står for en eksport

for over to hundrede milliard kroner årligt mange af de kompetencer som anvendes og bruges på rederierne hos reparatørerne og på værfterne

starter med at blive udviklet til søs på havet og derved bliver det fødekæden ind i branchen risikoen

var at danske søfolk gradvis ville blive udkonkurreret af udenlandsk arbejdskraft

ville også den landbaserede del af branchen kunne se frem mod

miste vigtige kompetencer som ville forsvinde til udlandet danmark har verdens hurtigst voksende skibsregister

at fastholde kompetencerne i danske skibe og dermed også fastholde kompetencerne i hele det blå danmark så danmark skal også i fremtiden være en stærk søfartsnation og vi skal fastholde den position vi traditionelt har haft som en af verdens førende søfarts og handelsnationer

det her lovforslag er noget som trækker i den rigtige retning i forhold til at styrke det blå danmark og det kan vi selvfølgelig bakke op om i det konservative folkeparti

er en forlængelse af udvidelsen af dis skatteordningen

på en række specialskibe som blev vedtaget af folketinget i foråret

fulgte op på den udvidelse af tonnageskatteordningen

omfatte flere aktiviteter som også blev vedtaget i tinget her for tre år siden de ændringer skal medvirke til at danmark kan fastholde og udbygge sin konkurrenceevne som maritim nation på det globale marked lovforslaget her er en opfølgning på aftalen mellem regeringen dansk folkeparti og radikale venstre om erhvervs og iværksætterinitiativer der blev indgået tolvte november sidste år arbejdsmarkedets parter har anbefalet at vi ændrer loven på den måde at vi giver mulighed for at indgå overenskomster og det

vi så gør i dag lovforslaget har altså til formål at give mulighed for at danske overenskomster kan dække alle søfarende uanset hvor de er bosat på skibe der primært udfører en række offshoreaktiviteter på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområdet ved offshoreaktiviteter

forstår vi aktiviteter der typisk udføres af vagt og

rørlægnings og kabelskibe vindmølle og konstruktionsskibe ishåndteringsskibe og

and support vessels det vi også kalder for hotelskibe det er er hensigten her at lovforslaget skal træde i kraft samtidig med udvidelsen af dis skatteordningen ændringerne af dis skatteordningen og udvidelsen af tonnageskatteordningen skal godkendes af europa kommissionen efter de maritime støtteregler før ordningerne kan træde i kraft forudsat at europa kommissionen statsstøttegodkender udvidelsen af dis skatteordningen og udvidelsen af tonnageskatteordningen fra to tusind og femten inden for den nærmeste fremtid kan lovforslaget her træde i kraft den første januar to tusind og nitten men som sagt tak for opbakningen og jeg ser frem til den videre behandling af

rigtig glad for at være en del af det er vi dels fordi vi med aftalen fik luget ud i de værste liberalistiske tidsler

som den daværende venstreregering havde med i sit udspil og dels på grund af

har bidraget til en langt mere balanceret planlov end der ellers ville være kommet ud af det hvis vi ikke havde været med ved forhandlingsbordet og i aftalen

opremse alle de forskellige tiltag i lovforslaget men sige at nedsættelsen af udvalget for levedygtige landsbyer var en rigtig rigtig god idé

en million danskere som bor i landsbyerne på mellem to og tusind indbyggere rundtom i landet skal sikres nogle kommunale værktøjer så den enkelte kommune har fokus på landsbyernes fortsatte levedygtighed og i kommuneplanen skal foretage en strategisk planlægning for landsbyerne kommunerne skal tage en sammenhængende stilling til muligheden for udvikling af landsbyer og forpligtes til at indarbejde retningslinjerne for udviklingen af landsbyer

dog stilfærdigt lige minde erhvervsministeren om at det her

udmøntningen af to af de sytten forslag der var fra udvalget så vi ser frem til at se på de de øvrige

lokalplan kan udlægges arealer i de såkaldte konsekvensområder som er belastet af lugt støv eller anden luftforurening og der kan gives dispensation eller tilladelse til opførelse af ny bebyggelse til boliger i lighed med kontorer og lignende

det er jo en smagssag men jeg

kunne åbne vinduerne men hvis folk stærkt ønsker sig en havudsigt og kan undvære frisk luft

efterfølgende ikke kan komme og stille restriktive krav til de omkringliggende virksomheder

til at åbne deres vinduer igen køber man en bolig hvor vinduerne ikke kan åbnes

så er der et afsnit som opfølgning på ekspropriationsudvalgets arbejde

er fint at borgernes retsstilling ved ekspropriation efter planloven forbedres ved øget gennemsigtighed og indførelse af en fem årig solnedgangsklausul for lokalplaner

med forslaget indskrives det i planloven at ekspropriation kun må gennemføres til fordel for almene samfundsinteresser med det formål at tydeliggøre retstilstanden ved ekspropriation efter planloven

for socialdemokratiet at understrege at ændringen ikke indskrænker kommunernes gældende adgang til at ekspropriere for at gennemføre en lokalplan havplanen er direktivstof som er vedtaget og

formålet med indførelse af havplanlægning for bestemte sektorer og interesser er at fremme økonomisk vækst og udvikling

det kan vi dog kun støtte under den væsentlige forudsætning at ministeren sikrer sig at det er medholdeligt inden for direktivstoffet så det skal vi lige have bekræftet under udvalgsbehandlingen lovforslaget skaber mulighed for at havplanen kan undtages fra offentliggørelse eller kundgørelse i lovtidende hvilket vil betyde at havplanen kan offentliggøres

frem for som en traditionel bekendtgørelse med koordinatangivelser det er fint

at it sikkerheden er i top og at man til enhver tid kan fastslå hvilken konkret havplan der har været gældende på et konkret tidspunkt

også gerne have belyst under udvalgsbehandlingen

jeg sige at ud fra samlet vurdering af de enkelte tiltag

positiv over for lovforslaget men før vi kan give

transportinfrastruktur er inden for direktivstoffet

karakter end det lovforslag som vi lagde ud med i forhold til dis det er en række ændringer af en relativt ny

planlovgivningen her i danmark den indeholder en række forskellige initiativer

på sin vis redegjorde for langt de fleste af tingene i læsø kommune har længe ytret ønske om at kunne give dispensation til helårsbeboelse i sommerhusområder

udvikling det er et af de forslag som er

aftale og det bakker vi op om vi vil dog gerne lige for en sikkerheds skyld være sikker på at man også

samtidig får undersøgt hvad der

bolig

det skal vi lige have præciseret i forbindelse med udvalgsarbejdet

nedsat om levedygtige landsbyer

er nogen her i kongeriget som ikke ønsker at vores landsbyer

landdistrikter skal være levedygtige og at det også er rigtigt sådan som socialdemokraternes ordfører sagde at med det her lovforslag er det kun to ud af en lang række forskellige punkter

virkelighed med det her lovforslag

det sådan at kommunerne i bliver forpligtet til

landsbyernes udviklingsmuligheder rigtig mange danske kommuner har gjort

i forvejen rigtig mange kommuner har været gode til at lave landsbyudviklingsprojekter hvor

har valgt nogle af kommunens mindre bysamfund ud men hvor

kan gøre rent lokalpolitisk for at gøre byerne mere fremtidssikrede og sikre at der fortsat er ønske om at bo der og at

en udbygning af antallet

jeg håber at vi også her i folketinget kan finde fælles fodslag om at arbejde videre med nogle af de

lave boliger de steder hvor det kan være forbundet med visse former for støv trafik og luftforurening

new york hvor der bor seks og tyve millioner indbyggere

alle de her filtreringssystemer eksempelvis er det nye comwell hotel i

en halv etage som alene sikrer at luften kontinuerligt bliver udskiftet og renset således at der altid er rigtig god

ren luft at indånde i boligerne

er rigtig mange måder at gøre det på og jeg er sikker på at

det er jo sådan at vi også med lovforslaget sikrer at de virksomheder som ligger på aarhus havn

i forbindelse med planlovsaftalen tilbage i to tusind og seksten et ønske fra blandt andet liberal alliance og dansk folkeparti at vi fik set på hvordan man kunne sikre de ekspropriationsramte nogle bedre vilkår derfor er vi også glade for at man trods alt nu er kommet frem til at man får sikret dem der bliver udsat for ekspropriation en

grad af retssikkerhed i forhold til at der skal være gennemsigtighed

at der også er indført den her fem årige solnedgangsklausul som sikrer at man ikke bare kan lægge tidsplaner ind i lokalplaner uden overhovedet

fornuften med i forhold til at der også er folk der ejer

de berørte grunde og de berørte boliger

omhandler vores planlovgivning og dansk folkeparti kan støtte det samlede lovforslag

som herre thomas jensen fra socialdemokratiet har

men jeg afslører jo bestemt ikke noget ved at sige at vi

muligheder til selv at træffe beslutninger

var større end den aftale vi fik landet vi mener

vi kunne have givet lidt mere albuerum til at sikre

en bred aftale og at der dermed også er skabt en stabilitet omkring det selv om ambitionsniveauet fra venstres side var større end

lovgivning vi har lavet tidligere nogle af de ting som der skulle undersøges i forbindelse med indgåelse af planlovsaftalen eksempelvis som de foregående

nogle af de anbefalinger som udvalget for levedygtige landsbyer er kommet med og jeg deler selvfølgelig lidt den forundring

være helt naturligt at kommunerne lavede en strategisk planlægning som tager stilling til

for udvikling af levedygtige landsbyer men nu lægger vi det altså ind som et krav at det skal være en helt

borgernes retsstilling ved ekspropriation forbedres ved øget gennemsigtighed og indførelsen af en fem årig solnedgangsklausul for lokalplaner som ekspropriationsgrundlag jeg deler klart den opfattelse som dansk folkepartis ordfører

hvis en kommunalbestyrelse mener at der er et område hvor der

have en potentiel ekspropriation hængende over hovedet i mange år mener jeg

man lade være og en fem årig solnedgangsklausul synes jeg er en ganske fornuftig bestemmelse den tredje del af lovforslaget er noget

planlovsaftalen vi var jo inspireret af det der blev kaldt hamborgmodellen hvor man sikrede nogle klare regler for hvordan

man kunne bygge også i områder hvor der er lugt støv eller anden luftforurening i det vi lavede til at starte med gav vi mulighed for at man kunne opføre kontorbygninger

kunne opføre boliger i disse områder men der er det

således at man kan sikre beboerne en ordentlig luftkvalitet men samtidig også og det er jo hele formålet sikre en balance så de virksomheder der ligger på havneområdet i forvejen ikke risikerer efterfølgende at blive mødt med

fornuftig balance som tager hensyn til de eksisterende virksomheder men også giver kommunerne mulighed for at opføre attraktive boliger som så er hermetisk lukkede

optages læsø på den fortegnelse af øer hvor der kan meddeles dispensation til helårsudlejning af sommerhuse det har været et ønske lokalt og det skal være med til at sikre bedre

en ændring omkring maritim fysisk planlægning det er der blevet redegjort for tidligere så lad mig springe detaljerne

på en planlovsaftale som har til formål at sikre

og vi får fulgt op på på nogle af de

fornuftige konstruktive ændringer

med forslaget her sættes fokus på den kommunale planlægning af de mange landsbyer ude i det danske land men det er jo ikke det eneste element i lovforslaget rent faktisk er lovforslaget et sammensurium af mange forskellige forslag fra strategisk planlægning af landsbyer som jeg lige har nævnt til boliger i konsekvenszoner videre til ekspropriationsbestemmelser og så noget om maritime infrastrukturanlæg det er ærlig talt en noget rodet måde at behandle lovforslag på

er der jo også mange af høringsparterne som bemærker at høringen om lovforslaget hen over feriemånederne er meget uheldig hvis man gerne vil tage høringsparterne og deres input alvorligt når det er sagt

vil jeg gå over til at kommentere det rent indholdsmæssige i lovforslaget enhedslisten er som jeg nævnte tidligere meget positive over for den del af lovforslaget som omhandler den strategiske planlægning af landsbyer i forbindelse med den kommunale planlægning

over en million danskere som bor i landområder og i landsbyer

liv og tilværelse det er derfor helt på tide at denne del af kommunernes planlægning løftes på en ordentlig måde og at der tages aktiv stilling til udviklingen af de mange landsbyer rundt om i landet så langt så godt den anden del af lovforslaget er vi til gengæld ikke positive over for vi ønsker ikke at der åbnes mulighed for at man kan planlægge boliger i såkaldte konsekvensområder som er belastet af støv lugt og støj det er efter enhedslistens opfattelse en helt forkert

boliger og virksomheder det gavner ingen hverken virksomheder eller boliger og det er ærlig talt udtryk for dårlig planlægning at der med lovforslaget gives mulighed for

og vinduer der slet ikke kan åbnes mener vi er en helt bagvendt måde at håndtere miljøproblemer på vi skal med planlægningen undgå konflikter mellem forskellige arealanvendelser ikke tilskynde til dem så denne del af lovforslaget kan vi absolut ikke støtte en tredje del af lovforslaget handler om at give mulighed for helårsbeboelse i sommerhusområderne på læsø

skal man være påpasselig med at give mulighed for at man kan bo hele året rundt i et sommerhusområde

og områderne er jo ikke planlagt med det for øje at man skal bo der hele året når det er sagt

sige at enhedslisten ikke er afvisende over for denne del af lovforslaget

for

landsbyers anbefalinger og ekspropriationudvalgets anbefalinger i liberal alliance har vi længe været optaget af at styrke retssikkerheden omkring ekspropriationer

desværre set en lemfældig praksis som ikke er en retsstat værdig en tilstand hvor kommunerne eksproprierer til alle mulige og umulige private formål der er brug for en ordentlig opstramning på det her område og det her lovforslag tager et skridt i den rigtige retning man sikrer nemlig en fem årig solnedgangsklausul i forhold til at bruge lokalplaner som ekspropriationsgrundlag

mere gennemsigtighed i processen

få indført en strategisk planlægning for

især den del der handler om

er hermetisk lukkede det er et markant skift i forhold til princippet om at forureneren betaler i stedet vil det så være bygherrer private som professionelle der skal betale

brønderslev kommune påpeger at disse hermetisk lukkede bygninger sandsynligvis vil være usælgelige og som martin odgaard fra arkitektskolen aarhus siger jeg vurderer at dette er problematisk dels fordi det er et glimrende princip at man kan lufte ud i sin egen bolig med frisk luft og dels fordi det medfører at vores boligers indeklima er helt afhængige af mekaniske løsninger

som udgangspunkt er vi imod det her forslag med hensyn til forslaget om

man skal være påpasselig med med den slags dispensationer der er jo en grund til at vi har

sommerhusområder og permanent beboelse

landsbyer levedygtige landsbyer i danmark og det synes jeg

et godt sted at være altså at vi er enige om at det er det vi alle sammen gerne vil så kan man diskutere om vi er

men i virkeligheden ser vi at det at have fokus fokus på landskabet omkring en landsby naturen det kulturhistoriske og miljøet rundt om landsbyen er en lige så vigtig del af at kunne tale om hvad en attraktiv landsby er

vil vi gerne se om vi kan få præciseret yderligere i det her lovforslag

kan undgå at der kommer spredt bebyggelse tættere på de større byer

og begynder at vokse sammen med byerne og så mister vi noget af det som

gå ind og kigge nærmere på i udvalgsarbejdet

helårsbeboelse på læsø

skeptisk over for hvor mange sommerhuse man skal muliggøre at der kan være helårsbeboelse i generelt i landet men jeg vil sige at øerne er et særligt

tilfælde og jeg synes der er god grund til at lytte på læsø når de siger at de

mener at det er noget af det der kan være med til at skabe liv hele året på læsø og dermed også gøre

vi positivt indstillet over for og vi er også positivt indstillet over for at tage

transportinfrastruktur med ind i havplanlægningen

er rigtig svært her og det er

om man skal lægge boliger i forurenede områder hvor der er lugt støv og luftforurening

der er et havneområde hvor der ligger noget industri og hvor man har lyst til at udvikle

så kan vi godt lige give nogle ekstra tilladelser til at et forurenende erhverv kan udvikle sig her eller vi prøver at bygge noget mere her hvor borgerne måske nok alligevel ikke havde forestillet sig hvad det kan betyde at bo med lugtforurening

støvforurening og luftforurening jeg synes egentlig det helt er danmark værdigt at vi skal have steder hvor man ikke kan åbne vinduerne

skal kunne åbne vinduet fordi der er så forurenet udenfor arh er det det danmark vi gerne vil have ja det er jeg reelt i tvivl om og jeg synes egentlig kommunerne må beslutte

de vil have boliger eller om de vil have forurenende erhverv det kan være at man så skal tilbyde et erhverv at rykke et andet sted hen hvis man gerne vil udvikle med boliger i et område så for mig at se er det en

nu skal man bare kunne lade være at åbne vinduerne når der er lugt og støv og luftforurening er det ikke bedre at få forureningen

kan jeg høre at både alternativet sf enhedslisten og vi stiller spørgsmål til det her og jeg hørte også lidt usikkerhed hos socialdemokratiets ordfører

vil jeg egentlig hellere at vi skærer det lidt til og ser om der

en dispensationsmulighed nogle steder hvor det for

der ligger noget industri der er meget afhængigt af havnen eller hvad det nu kan være frem for at give den her tilladelse så ville hellere end at vi delte det at vi fik ryddet lidt op i det og der tror jeg måske også man kunne tale til andre partier her i folketinget der synes

bo i et område hvor de ikke kan åbne vinduerne fordi der er

forholder os afventende til det her forslag og

ting

stå her og gengive alle elementerne

foreslås det at kommunerne fremover skal foretage en strategisk planlægning i forhold til landsbyerne når de laver kommuneplan

arbejdet med kommuneplanerne ude

har man fra levedygtige landsbyers følt et behov for og anbefalet at det bliver fastsat ved lov at man

det gør vi så med det her forslag og det synes jeg er ganske fornuftigt så er der et forslag om

ekspropriation som også anbefales af ekspropriationsudvalget

som vil øge gennemsigtigheden for borgerne derudover

også blive lavet den her solnedgangsklausul som betyder at borgerne

eventuel ekspropriation det synes jeg er rigtig fornuftigt det vil være med til at øge borgernes retssikkerhed og i det hele taget skabe en større gennemsigtighed så indeholder lovforslaget også en række andre initiativer for eksempel her med sommerhuse på læsø

hvis man bor i et område hvor der er affolkning hvor der bliver færre indbyggere

der synes jeg da det er rigtig fornuftigt hvis man så kan bruge dem

det giver noget aktivitet i de mindre samfund og det kan skabe mulighed for udvikling af noget erhverv og noget turisme

på tidspunkter hvor man måske ellers ikke kunne det så det synes jeg også er rigtig fornuftigt så er der

et initiativ om planlægning af byggeri i områder

nye boligområder så det kan vi også bakke op om

bemærkningerne på det område som vi

lovforslaget som handler om boliger i områder med lugt

meget bred enighed om og

lovforslag som indeholder en række forskellige elementer og

den måde at det var der fuld opbakning til

også fornuftigt for det er et godt forslag hvor vi får sat fokus på landets

landsbyer og landsbysamfund og følger op på anbefalingerne

fra udvalget for levedygtige landsbyer om at forpligte kommunerne til at foretage en strategisk planlægning så de aktivt tager stilling til

udvikles og det synes jeg i hvert fald selv er en er en rigtig god idé også

fordi der er mange kommuner hvor man måske nok har landsbyer men hvor de måske

dominerer i kommunen det er vigtigt at de også bliver husket jeg ser det som et

den lokale politiske diskussion om hvor og hvordan man lokalt vil og kan skabe udvikling i landsbyer og landdistrikter for at få levedygtige og attraktive landsbyer så tak for opbakningen til det så var der spørgsmålet om

ekspropriation til

gennemføre lokalplaner der ønsker vi at forbedre borgernes retsstilling

til ved at følge op på ekspropriationsudvalgets anbefalinger til ændringer af planloven vi foreslår at indføre øget gennemsigtighed for borgerne om ekspropriation ved at skrive direkte i planloven at ekspropriation kun må foretages til fordel for almene samfundsinteresser

som sådan ikke noget der ændrer kommunernes retsstilling

i forvejen men nu skriver vi det direkte ind i planloven så det er tydeligt også når man arbejder med planloven

til fornuftige almene samfundsinteresser derudover

også en fem årig tidsfrist for ekspropriation efter en lokalplan så borgerne får større forudsigelighed

til om de kan risikere at blive

der er mange partier der har haft som et stort ønske og det er jeg så glad for vi kan imødekomme så er der spørgsmålet om

boliger i områder der er belastet af lugt støv eller anden

det er jo et forsøg på at imødekomme den stigende efterspørgsel efter boliger i

har presset på for at de kunne få lov til at bygge

efter lang tids diskussion hvor der har været rigtig mange parter inde over og hvor vi har forsøgt at skaffe så bred enighed som

at der kan opnås en relativt bred enighed om at der kan opføres boliger på arealer

er belastet af lugt støv eller anden luftforurening hvis vel at mærke er hermetisk lukkede vinduer men samtidig også en luftgennemstrømning og adgang til åbne arealer

vi justerer reglerne så kommunerne fortsat har

og sikre en blandet by med forskellige byfunktioner altså restauranter pizzeriaer og lignende og med anvendelse side om side med boliger jeg synes det er et er et godt kompromis

man kunne godt være gået længere der er nogle der har ønsket at man også kunne bygge altaner

enighed om til at vi vil skrive det ind i lovforslaget vi

nogle smalle interesser der presser noget igennem men at vi forsøger at opnå

aktører som har interesse i det her herunder selvfølgelig også erhvervslivet så der ikke er nogen der risikerer lige pludselig

jo sådan at der allerede er en lang række øer hvor man har lov til

og det giver vi så også læsø mulighed for for at de kan tiltrække flere fastboende

forhåbentlig medvirke til en gunstig udvikling på øen

jeg heller ikke der var nogen modvilje

en samlet fysisk plan for hvordan vi udvikler havet senest i

en og tyve planen skal fremme økonomisk vækst udvikling af havarealer og udnyttelse af havressourcer på en bæredygtig måde for at sikre at den kommende havplan giver et fyldestgørende billede af planerne for brugen af de danske

transportinfrastruktur til listen over sektorer som der skal planlægges for det betyder jo altså rent konkret at hvis nu man

kattegatbro eller en bro over til sverige ved helsingør jamen så er

bygget eksempelvis vindmøller som står midt i det hele og dermed gør det vanskeligt senere hen at få bygget de forbindelser vi foreslår også

åbnes mulighed for at havplanen kan udformes som et digitalt kort

det forudsætter at havplanen kan undtages fra offentliggørelse i lovtidende

ikke er teknisk muligt at offentliggøre digitale kort gennem lovtidende en fremtidig digital løsning tror vi på vil give offentligheden

vi spiller med åbne kort og alle kan se hvad der ligger i dem

forskellige ordførere bad om at få afklaret gennem

til rådighed for jeg ser frem til

en forureningsminister og en forureningslovgivning senere en miljølovgivning og op igennem

en stor del af de meget voldsomme

og der blev det et sundt princip som også ligger i eu lovgivningen i dag at forureningen skal standses ved kilden og at det er forureneren der skal betale det er altså den der forurener som har ansvaret for

og det bliver kontrolleret af myndighederne og fulgt op

derfor er det jo en meget voldsom ting

faktisk vender det på hovedet og siger at hvis der er forurenet i et område

bekymrer det ikke ministeren at man sådan set

et område og og

borgerne inde i stedet for at lukke

at rykke ind i boligområder er tale om virksomheder som allerede er i området så dem der kunne føle sig jaget væk

er der i forvejen og så rykker der nogle boliger ind og bekymringen fra

være der fordi det går ud over dem der nu bor

nogle former for produktion i danmark medfører nogle lokale luftgener

jeg synes ikke der er noget problem i at der

lugter der af brød i lokalområdet det synes jeg

det her er jo så et forsøg på at finde et kompromis hvor man siger

kan få glæde af eksempelvis nogle meget meget attraktive havnearealer

det er et sundt princip som vi har arbejdet med længe og i mine øjne

skaber det her faktisk en glidebane over i retning af at man kan sige nå men

udvider og har brug for at have en større belastning af for eksempel lugt og støj osv så kan vi bare lukke borgerne inde i boligerne

derfor vi er meget kritiske over for det vi foreslår

enten deler lovforslaget op eller som fru ida auken foreslog at man kigger på om man kan gøre det her på en anden måde

det bedst mulige kompromis og det er det som lovforslaget her er udtryk for jeg forstår godt bekymringen

synspunkterne men jeg synes det er et afbalanceret kompromis som er lagt frem her hvor

plads til både borgere og virksomheder

er nogen der taber ved at man giver mulighed for at der kan bygges nogle boliger som man så kan vælge at flytte ind i